beslutningsforslag nummer b seks og halvfems

johanne schmidt nielsen ulla sandbæk lotte rod og jacob mark beslutningsforslag

lisbeth bech poulsen beslutningsforslag nummer

torsten gejl marianne jelved

på de anmeldte sager vil fremgå af

har afgivet beretning om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe der skal undersøge mulighederne for initiativer af forebyggende karakter og til at styrke kontrollen af sort arbejde beretningen vil fremgå af

for rigtig mange derfor igangsatte den tidligere socialdemokratiske regering med vækstplan to tusind og fjorten en analyse der skulle se på mulighederne

til at vælge deres egen tv kanaler

de rapporter der er lavet i den forbindelse viser at husstandene med fælles

vil kunne opnå en besparelse på mellem fem og tredive og hundrede og femten million kroner

forbundet med beregningerne men det tyder på at forbrugerne samlet set vil kunne spare penge ved en ordning hvis man kan blive fritaget for den fælles programforsyning socialdemokraterne finder det derfor positivt at den nuværende regering har arbejdet videre med forslaget som vi efter fælles forhandlinger behandler i folketingssalen i dag

at vi finder en model

mulige forbrugere mulighed for frit at vælge tv kanaler der efterspørges af forbrugerne

være med til at skabe en øget konkurrence og dermed også billigere priser på den anden side har vi også været optaget af at finde en model som er let at administrere for udlejere og foreninger derfor vil alle husstande fortsat skulle bidrage til at finansiere de faste omkostninger til fællesanlæg hvis de ikke er kommercielt ejet

dermed vil foreninger eller udlejere undgå hele tiden at skulle lave nye beregninger af antennebidrag hver gang en husstand en husstand tilslutter sig og framelder sig ordningen vi mener heller ikke at man kan påføre foreninger og udlejere at udskifte de ældre sløjfeanlæg med sløjfeanlæggene er det

et frit valg men vi har

fundet ud af at der faktisk er en teknisk løsning

vi gerne være med til at prøve at gå ind og kigge på om det kan lade sig gøre vi tror at udviklingen med med sløjfeanlæg stille og roligt bliver udfaset i de kommende år

flere og flere vil få stikledninger hvor frit valg af distributør er muligt

også gerne være med til at kigge på problematikken om to år når loven

mulige forbrugere mulighed for frit valg af tv kanaler samtidig med at vi indfører nogle undtagelser hvor det er nødvendigt vi er derfor også med på en justering af justering af lovforslaget så alle husstande er forpligtet til at betale

hvis bredbånd og internet er en del af pakken

det skal bidrage til at vi får rullet bredbåndet ud i hele landet i takt med at mere og mere kommunikation med

offentlige i dag foregår på nettet med de bemærkninger kan jeg meddele at socialdemokraterne støtter lovforslaget

en tvist eller lidt lidt kamp om det men

jo altså de her forskellige love det her berører og det vil sige at det daværende boligministerium også var inde over

i medieforligskredsen og den daværende kulturminister godt ville tage teten på det her område og

den daværende boligminister carsten hansen

mere skred i tingene og det er vi rigtig rigtig glade for det er positivt at der nu

frit valg eller der burde i hvert fald være så mange

socialdemokratiske ordfører også nævnte har vi altså også cirka ethundrede og tredivetusind

et såkaldt sløjfeanlæg som kun sender det samme signal ud til de til de boliger som er tilkoblet og derfor kan man ikke sende noget forskelligt men det er også rigtigt at vi har fået høringssvar ind fra både privatpersoner

fra aktører på markedet som har orienteret os om at man faktisk godt kan kryptere det her tv signal

at udskifte et sløjfeanlæg

modtagerne altså lejerne

et tv modul til at læse det man

en stor dyr boks med hd optager og alt muligt ja det

modul til at til at læse det her og det skulle efter nogle af aktørernes

evaluere forslaget for at vurdere

de her sløjfeanlæg vil blive udskiftet

synes jeg godt nok at vi skal prøve at kigge på det hvis ministeren vil være med til det og hvis den øvrige forligskreds

være med til det og om vi kan nå at ændre det i den videre behandling

også været en hård fødsel om man skulle vælge en gatekeeper eller et såkaldt sendesamvirke og vi er blevet enige om at

vi tror at det er en gatekeepermodel der bedst kan finde de folk

radiostationer vi tror ikke på at vi får mangfoldighed nok hvis det er de eksisterende som skal sidde sammen i et sendesamvirke så jeg er glad for at det er det vi er nået frem til og så må vi jo se hvad der kommer ud af det

om det er nok men alt i alt støtter dansk folkeparti lovforslaget vi er rigtig glade for at man får frit valg

frit valg så man ikke her er låst fast af en fast distributør

netop diskussionen om frit valg af tv distributør er ikke ny tværtimod

har den været på den mediepolitiske dagsorden i flere år

der bor i ejendomme eller bebyggelser med fælles tv forsyning for indtil nu har netop de husstande været i risiko for at være bundet til den pågældende udlejers beslutning om hvilke tv distributører der skulle forsyne ejendommen eller bebyggelsen med tv med andre ord mange husstande har indtil nu haft en tv forsyning

hen ikke rimeligt det skal stadig være muligt at vælge præcis den tv distributør og de programmer der passer bedst til husstandens behov et andet aspekt i forhold til det frie valg af tv distributør omhandler konkurrencen på distributionsmarkedet lovgivningen har hidtil været med til at reducere konkurrencen på markedet for tv distribution og derfor er markedet på nuværende tidspunkt domineret af de to store kabel tv distributører tdc yousee og

her vil et frit valg af tv distributør medføre en øget konkurrence og et mere dynamisk marked og det er fordelagtigt for forbrugeren både i forhold til pris og i forhold til kvalitet ud over punktet om frit valg af tv distributør indeholder lovforslaget to

om at indføre hjemmel til at en såkaldt gatekeeper kan distribuere digital radio ved hjælp af jordbaserede digitale radiosendemuligheder dette punkt stemmer fint overens med målsætningen om at give borgerne optimale muligheder for at benytte de nye tilbud der tilvejebringes af teknologiske fremskridt og globalisering

om en forpligtelse til at opbevare radio og tv programmer i seks måneder samt en ændring af bemyndigelsen til at fastsætte regler om regnskab og revision

god mening i forhold til de sløjfeanlæg som dansk folkepartis ordfører nævnte i sin tale

venstre imødekommende over for muligheden for at se nærmere på om man på nogen måde kan inddrage sløjfeanlæg ved kryptering

vil yderligere ethundrede og tredivetusind som ordføreren også nævnte få adgang til frit valg og det giver jo god mening så samlet set støtter venstre op om det her lovforslag

man måske alligevel over noget på en kanal som man ikke vidste eksisterede og som man derfor heller ikke vidste man stod og manglede det afgørende i det her spørgsmål er altså prisen og derfor er det også helt afgørende for at vi kan støtte det her lovforslag at vi får hundrede procent garanti for

de nye valgmuligheder rent faktisk gør det billigere for den enkelte

ikke kommer til at opleve at prisstigninger på enkelte kanaler kommer til at sluge den besparelse som et fravalg af en hel pakke skulle sikre i den forbindelse har vi med stor interesse læst om den norske undersøgelse og henvendelsen fra canal digital hvor det hedder og jeg citerer et lovindgreb der pålægger aktører på tv markedet at tilbyde alle kanaler frit i stedet for de eksisterende pakker vil have en fordyrende virkning på tv markedet som helhed kan det virkelig være rigtigt det må vi i hvert fald utvetydigt have afklaret i den fortsatte udvalgsbehandling

er enhedslisten ikke noget alt eller intet parti og

bør valget ikke stå mellem én stor pakke på den ene side og valg af stadig dyrere enkeltkanaler på den anden side vi støtter fuldt ud forslaget om at signalleverandørerne påbydes at tilbyde alle tilsluttede til et fællesantenneanlæg en billig pakke som omfatter de offentlige licensbetalte public service kanaler i hvert fald i norden dette forslag er blandt andet fremlagt i en henvendelse fra lars vestergaard til folketingets kulturudvalg og enhedslisten vil bruge den kommende udvalgsbehandling til at få dette forslag konkretiseret og formuleret som et ændringsforslag efter vores opfattelse bør alle borgere i danmark have en ubetinget demokratisk ret til nem og billig adgang til public service kanaler så vi ser frem til udvalgsbehandlingen men jeg er nødt til at sige at vores endelige stillingtagen til lovforslaget vil afhænge af

men enhedslisten sidder jo også med i forligskredsen og har nikket ja til den her tekst jeg har også set i høringssvarene at der er nogle der vil få en billigere pris på deres tv

det kan vi ikke vide for vi ved ikke hvordan distributørerne handler bagefter i forhold til deres rabatter til de her boligforeninger

men jeg tror ikke at vi i ordførerkredsen eller ministeren

på blokken og sige at der ikke vil være enkelte der vil få et dyrere tilbud så det

hvad det er for nogle ting vi gerne vil satse på i i udvalgsarbejdet og så tager vi endelig stilling

den del der handler om de ethundrede og tredivetusind husstande der på grund af de her forældede sløjfeanlæg er afskåret fra muligheden for selv at vælge tv pakke og vi anbefaler

så der også kommer selvbestemmelse til de husstande som som

drøfte i udvalgsbehandlingen og ellers kan jeg sige

er bestemt også med på

udgifterne kan blive

nordiske public service kanaler der kan komme i klemme på det

om noget andet det handler om at man i boligforeningerne får mulighed for at vælge om man vil have boxer eller om man vil have andre distributører frem for det som er vedtaget som den fælles ordning i den pågældende boligforening det er noget andet og derfor

man bor til leje i en boligforening eller har købt en andels eller ejerlejlighed tv udbuddet er bestemt af den antenneforening som findes i bebyggelsen som det er nu kan foreningerne nemlig diktere hvilke tv pakker beboerne skal betale for og derfor er sekshundrede

stavnsbundet til en tv pakke de nuværende ordninger har overlevet sig selv og derfor giver det god mening at gøre op med dem ifølge en analyse som konkurrence og forbrugerstyrelsen lavede sidste år kan et helt frit valg af tv kanaler spare lejerne for otte og tres million kroner om året

tide at beboerne i boligforeningerne selv kan vælge det vil gavne alle forbrugere med en mere effektiv konkurrence

en trafikminister der også var kommunikationsminister kom for skade at foreslå et forbud mod paraboler for at der kunne være ordnede forhold i boligforeningerne

den modsatte vej vi går idet vi med ny regulering og indgreb over for foreningerne sikrer den enkelte borgers øgede valgfrihed det er jo en ny regulering vi taler om men den er til for at sikre borgerne øget valgfrihed

husstandene vil med de foreslåede regler inden for de teknisk mulige rammer kunne vælge hver for sig

en anden tv distributør end den der leverer til den fælles

de kan også beslutte helt at vælge traditionelt tv fra

er meget glad for den brede tilslutning der er til at øge valgfriheden for borgerne på denne måde og jeg lægger vægt på at vi efter to år ser på virkningerne af det og drøfter det

sløjfeanlæggene

det er jo en del af den jargon som vi har i denne medieordførerkreds og derfor vil jeg bare lige forklare for det tilfælde at nogen skulle læse referatet eller høre hvad vi siger at et sløjfeanlæg er et ældre fællesantenneanlæg hvor det som udgangspunkt ikke er muligt at frakoble enkelte husstande man kan altså ikke slippe for den fælles forsyning som man har besluttet for hele blokken eller hvem det nu er der har fælles programforsyning

ethundrede og tredivetusind som det også er blevet nævnt af herre morten marinus og andre

vi har ikke taget disse ethundrede og tredivetusind med i lovforslaget men under indtryk af det der er sagt

ændringsforslag hvis det ønskes jeg kan også godt selv se fornuften i det som gør det muligt at man køber en boks et modul eller hvad det nu er som så i forbindelse med kryptering kan sikre at den enkelte kan gå sine egne veje også i disse lidt ældre fællesantenneanlæg det vil jeg meget gerne se på og jeg er også glad for at det virker som om der på forhånd er tilslutning fra alle partier til at vi overvejer et sådant ændringsforslag

så er der spørgsmålet om udbud af en digital radio til en såkaldt gatekeeper her handler det jo om at der skal gennemføres et udbud af kommercielle dab sendemuligheder i dab

ministeriet arbejder på et bekendtgørelsesudkast som fastsætter de nærmere udvælgelseskriterier og retningslinjer for en kommende

og på baggrund af høringen vil et kommenteret høringsnotat og bekendtgørelsesudkastet blive forelagt for medieaftalekredsen med henblik på at vi kan drøfte det nærmere jeg synes vi skal drøfte vilkårene for en kommende gatekeeper og for de radiostationer som skal sende landsdækkende kommerciel dab radio

vi skal drøfte det nærmere i medieaftalekredsen efter at høringen er gennemført det er vigtigt at vi får alle argumenter frem inden vi lægger os fast på løsninger som kan række mange år frem i tiden

med disse ord vil jeg sige tak for den meget positive behandling

jeg synes det virker som om vi kunne ende med en enstemmig vedtagelse i hvert fald hvis vi får løst problemet med disse sløjfeanlæg som ikke er taget med i lovforslaget men som jeg gerne vil gøre

jeg kan for alligevel kommer med sådan at også disse borgere får en øget

de europæiske filmskabere hvad

kommissionens planer gik ud på blev de bestyrtede hvis de føres ud i livet vil det med stor sandsynlighed medføre at filmproducenterne vil gå glip af den finansiering som de i dag får ved at sælge rettighederne til visning i bestemte områder det digitale indre marked vil altså have den modsatte effekt af det tilsigtede og man kan frygte at der om ganske få år kun vil være tre til fem store filmselskaber der laver film på engelsk til

det er derfor vigtigt at folketinget står samlet i dag i forsvaret af tv og filmbranchen der har også været udtrykt bekymring for den nordiske aftalelicens vi har for nylig behandlet lovforslaget om kollektiv forvaltning af ophavsret

direktiv lovforslaget blev præciseret og tilrettet så aftalelicenssystemet fortsat gælder i danmark direktivet viste dog også at man i eu kun lige tåler aftalelicens og derfor er der fortsat behov for at regeringen arbejder for at sikre den nordiske aftalelicens derfor denne

den vi lever i nu den teknologiske udvikling som har fundet sted i de sidste ti år har medført at der i dag er uanede muligheder for at dele og bruge kreativt indhold blandt andet af den årsag offentliggjorde

kommissionen i maj sidste år

det fremgår at ophavsretten i eu skal moderniseres meddelelse blev i december

denne meddelelse adresserer en række indsatsområder hvor der forventes fremlagt forslag i løbet af to tusind og seksten om blandt andet bedre adgang til bøger for syns og læsehandicappede samt bedre muligheder for at en borger i et land kan få adgang til en film eller musiktjeneste i et andet land på baggrund af kommissionens meddelelse fra maj og femten sendte regeringen et positionsforslag til

kommissionen i slutningen af november i positionspapiret fremhæver vi

generelt er enig i at det er relevant at undersøge om der er plads til at lave forbedringer i de gældende regler for ophavsret samtidig lægger regeringen vægt på at ny eu lovgivning på det ophavsretslige område bør fokusere på de udfordringer hvor en løsning er nødvendig for et velfungerende digitalt indre marked og hvor udfordringerne ikke kan løses ved hjælp af for eksempel frivillige aftaler efter min og regeringens mening har vi et velfungerende system med aftalelicensen den sikrer at de virksomheder og organisationer der ønsker at bruge musik film og andet kreativt indhold på en nem og smidig måde kan indgå aftaler med rettighedshaverne som på den måde får betaling for brugen af deres materiale derfor taler vi også for at aftalelicenssystemet bliver mere udbredt i eu samtidig understreger vi at nye regler fra eu ikke må forhindre os

aftalelicenssystemet som virker til glæde for såvel brugerne rettighedshaverne og borgerne der er ingen tvivl om at vi sammen med de andre nordiske lande kan bidrage med nyttig viden til eu på dette område og vi ved af erfaring

får vi øget indflydelse men vi kommer nok ikke uden om

kommissionen har nemlig tilkendegivet i den seneste meddelelse at den vil tage en række lovgivningsmæssige initiativer i løbet af dette forår blandt andet på handicapområdet og når det gælder bevarelse af kulturarven i første omgang skal vi forhandle

at en borger som har købt et abonnement til en onlineindholdstjeneste for eksempel netflix eller

noget som mange synes er vigtigt og naturligt og det forstår man jo udmærket når man tænker på hvor meget folk flytter rundt over grænserne i i disse år for regeringen er det klart at der må findes en løsning så det bliver muligt hvilket fremgår af det grund og nærhedsnotat som vi har sendt til folketingets europaudvalg som led i den almindelige eu procedure forslaget har været sendt i bred høring og mine embedsmænd er i øjeblikket ved at gennemgå de høringssvar vi har modtaget

et af de områder hvor det indtil videre ikke er helt klart hvad kommissionen vil gøre

problemstillingen om hvorvidt borgere i et eu land skal kunne købe adgang til

i et andet land vi ved at kommissionen vil fokusere på at støtte rettighedshaverne og distributørerne i at indgå aftaler om licenser der gør det muligt at give grænseoverskridende adgang til indhold men hvordan det konkret skal gøres er endnu usikkert det er også et af de fire hovedområder vi i positionspapiret fremhæver som særlig væsentlige vi er naturligvis enige i at den grænseoverskridende adgang til andre landes

meget relevant at se på hvis vi skal opnå et reelt digitalt indre marked samtidig mener regeringen at eventuelle ændringer nødvendigvis må udformes med respekt for de særlige behov som blandt andet filmbranchen har for eksempel skal det fortsat være muligt for filmproducenterne at sælge rettigheder til andre lande på forhånd så de opnår tilstrækkelig finansiering af deres film det ville ikke være godt for dansk filmproduktion hvis ikke det

af dansk film det er tanken at regeringen vil lave bilaterale drøftelser med andre medlemsstater og

kommissionen med henblik på at sikre aftalesystemet og øge forståelsen for filmbranchens udfordringer vedrørende finansiering og distribution af deres produktion for det er som sagt vores holdning at ny eu lovgivning bør fokusere på de udfordringer hvor en løsning er nødvendig for at sikre et velfungerende digitalt indre marked og hvor udfordringerne ikke kan løses via frivillige aftaler der hvor de kan løses via frivillige aftaler er det den vej

nye regler må ikke vedtages uden forudgående og grundige undersøgelser af særlig

meget velbesøgt høring med blandt andet ministeren folketingets partier og en lang række organisationer lad mig dog lige kort skitsere hvad problemerne

kommissionen med den tyske kommissær günther oettinger i spidsen ønsker et fælles europæisk

for forbrugerne har det en lang række fordele

erhvervene men der er nogle områder der vil få det svært og til disse hører tv og filmbrancen

kommissionen får held til at gennemføre sine

danske biografdistributører filmselskabernes egen investering og salg af rettigheder til at vise film i udlandet midlerne bag en dansk film er med andre ord

salg af rettigheder til at vise filmene er helt afgørende for at en film i et europæisk land skal blive til virkelighed hvis en tysk distributør ønsker at vise en film i tyskland

sikrer han sig ofte rettighederne før filmen er indspillet for eksempel

distributøren betaler for at få rettighederne til at måtte sælge den til visning i tyskland så hvis

kommissionen får held til at gennemføre sit forehavende vil disse midler mangle

et sådant marked vil en dansk film derfor skulle finde midlerne andre steder eller skære voldsomt ned på filmbudgettet

det nordiske aftalesystem er truet fordi det ikke er nævnt i kommissionens meddelelse om planerne for det digitale indre

fortsat skal kunne benytte sig af når der skal findes løsninger inden for film forlags biblioteks universitets og musikbranchen derfor er det nødvendigt at folketinget sender regeringen til bruxelles med et entydig krav fra danmark om at film og tv branchen bliver undtaget af det digitale marked

ministerens tale flugter jo meget fint med

vedtagelse jeg nu vil læse op på et samlet folketings vegne det vil sige på vegne af dansk folkeparti socialdemokratiet venstre enhedslisten liberal alliance alternativet det radikale venstre socialistisk folkeparti

konservative folkeparti

det er meget lange ord og det er derfor at det tager lidt tid at læse op

at regeringen har sendt et positionspapir til

omhandlende danmarks prioriteringer på ophavsretsområdet folketinget pålægger regeringen aktivt at arbejde for synspunkterne i positionspapiret

kommissionen herunder særligt de forhold der er en forudsætning for fortsat udvikling og produktion af dansk audiovisuelt indhold inden denne fremlægger konkrete lovgivningsmæssige forslag folketinget er af den opfattelse at ny eu lovgivning ikke må forhindre anvendelsen af det danske aftalelicenssystem og at der i forbindelse med moderniseringen af ophavsretten i eu skal tages hensyn til de særlige forhold der gælder for tv og filmbranchen herunder at fokusere på frivillige aftaleløsninger i stedet for lovgivning folketinget noterer at regeringen aktivt vil arbejde for at bevare den danske aftalelicensmodel og grundlaget for den ikke offentlige finansiering af dansk film herunder føre bilaterale drøftelser med andre medlemsstater

kommissionen så aftalelicenssystemet sikres og forståelsen for tv og filmbranchens udfordringer vedrørende finansiering og distribution af deres produktioner

det indre marked i eu herunder planerne om i den forbindelse at modernisere de ophavsretlige regler i eu hovedelementerne i kommissionens strategi er blandt andet at sikre bedre mulighed for at tage

som man har købt eller har abonnement på

juridisk klarhed vedrørende grænseoverskridende

til specielle formål for eksempel inden for forskning og undervisning socialdemokraterne deler kommissionens hensigt med også på det digitale område at sikre et effektivt indre marked mellem eu landene som vi har haft det på det indre marked for produktion og tjenesteydelser

og markedsordningerne for blandt andet film og tv produktion ikke undergraves til skade for den samlede mangfoldige kulturproduktion i europa det kreative erhverv har gennem nyere europæisk historie skabt både vækst og indtjening og har bidraget til at skabe den helt særlige kulturelle diversitet der er grundlæggende for europas position i verden branchen omsætter i eu for over fem hundrede milliard euro og sikrer mindst syv millioner jobs det er ikke mindst på grundlag af ophavsretten den sikrer at kunstnerne og producenterne kan investere i kreative produktioner og være sikre på at der er retsbeskyttelse

uden ophavsret og offentlig betaling af rettighedshaverne fjerner vi fundamentet for kulturproduktionen i europa

når strategien i det digitale indre marked foldes ud skal man lære af danmark og de andre nordiske lande hos os i norden

et smidigt og ubureaukratiskt aftalelicenssystem som betyder at man kan få tilladelse til at bruge store mængder af ophavsrettighedsbeskyttet materiale på baggrund af en enkelt aftale rent praktisk gøres det via rettighedshavers organisationer som sørger for at alle rettighedshavere

ikke lave en individuel aftale med hver enkelt rettighedshaver danmark og de andre nordiske lande er også kendt for generelt at bygge på aftalesystemer altså gode og fornuftige aftaler mellem målrettede parter det fungerer godt og effektivt

indarbejdet i en gældende norm for eu reglerne på området et indre marked for digitalt indhold må specielt ikke føre til særlige geografisk inddelte rettighedsmarkeder hvor film og tv produktion

det vil ikke mindst være en katastrofe for de mindre landes filmproduktion derfor bakker socialdemokraterne op om den danske regerings positionspapir fra november to tusind og femten hvor regeringen giver udtryk for at aftalesystemet skal bruges så langt som det er muligt

der skal tages hensyn til den kulturelle sektors særlige behov for socialdemokratiet er det vigtigt at eu reformen af ophavsretten er effektiv og balancerer det skal beskytte rettighederne og danne ramme om en fleksibel

adgang til kunst viden og underholdning gennem direkte aftaler mellem rettighedshavere og brugere skal der skabes adgang til indhold og nye forretningsmodeller

i de kommende måneder vigtigt at regeringen

at aftalelicensmodellen og aftalesystemerne indgår i eu reformen ligesom

i hele folketingets interesse og derfor er det også glædeligt at se at alle partierne står bag

er det vigtigt at understrege at det er en unik og en ubureaukratisk model der virker her kan eu i forhold til den nye lovgivning på ophavsretsområdet lade sig inspirere af den danske aftalelicensmodel

jeg også glad for at regeringen aktivt vil arbejde for at ny eu lovgivning ikke forhindrer anvendelsen af den danske aftalelicensmodel som ministeren netop forsikrede om i sin tale

går regeringen ind for at bevare den danske aftalelicens og det samme gør venstre selvfølgelig i forhold til at sikre ikkeoffentlig finansiering af dansk film bør der i forbindelse med moderniseringen af ophavsretten tages hensyn til de særlige forhold der gælder for filmbranchen særlig i relation til finansiering af produktioner derfor er det glædeligt at regeringen vil arbejde for at grundlaget for ikkeoffentlig finansiering af dansk film sikres og at regeringen i sine drøftelser med de øvrige medlemsstater og

kan ende med at stå over for i forhold til finansiering

filmproducenter helt grundlæggende arbejder vi i venstre for en fornuftig balance hvor forbrugerne får bedre adgang til film tv og musik på nettet også i udlandet uden at

sætte finansieringen af produktioner over styr på den baggrund kan jeg på venstres vegne tilslutte mig ministerens tale for den viser sammen med det omtalte positionspapir der er sendt til

idet den allerede har fremført de danske synspunkter for

så venstre kan sammen med de andre partier støtte op om det fremsatte

briterne og danskerne som eneste undtagelse så vidt jeg kan huske sporene skræmte tydeligvis for det andet intensiverede europa kommissionen en række initiativer som skulle få borgerne til at indse eus lyksaligheder

og hvem kan nu være imod det problemet er jo bare at en række af initiativerne ved nærmere eftersyn måske nok er til gavn for borgerne som forbrugere men endnu mere til gavn for de multinationale selskaber så hvad den enkelte kunne vinde som forbruger risikerer

af grænseoverskridende mobile online indholdstjenester så skal vi undgå den

det en god ting for forbrugerne at de kan tage deres abonnement på en streamingtjeneste med til udlandet når de for eksempel er på ferie eller på forretningsrejse den såkaldte portabilitet ja selvfølgelig er det det men er det også en god ting for borgerne for samfundsborgerne hvis denne mulighed kommer til at betyde at grundlaget for at sikre et alsidigt udbud af film og tv produktioner i de forskellige lande bliver undermineret og at film og tv produktion fremover vil blive domineret af de multinationale mediekoncerner med det snæversyn og den manglende alsidighed som vil være en konsekvens af det nej

præcis derfor er det så vigtigt at vi over for kommissionens begejstring for det grænseløse indre marked holder fast i noget så kedeligt og her kommer endnu et svært ord som territorialisering der betyder at ophavsret er territorialt baseret og tildeles og håndhæves nationalt i det enkelte land dansk film er et udmærket eksempel på hvorfor det er så vigtigt i de seneste fem år er to tredjedele af alle danske film ikke bare finansieret af midler fra danmark men også fra udlandet denne udenlandske finansiering ville ikke være mulig hvis ikke for eksempel investorer fra tyskland eller andre eu lande kunne få nogle rettigheder til visning af filmen i lige præcis deres land hvis det grænseløse indre marked bare får lov at råde

vil en lang række danske film ikke kunne opnå udenlandsk medfinansiering og vil aldrig blive produceret det samme gælder film fra en række andre lande multinationale selskaber ville have sprøjtet film ud efter samme skabelon mens det til gengæld ville have været tvivlsomt om succesfilm og gode film hvis man må have lov at have en subjektiv vurdering af det som jagten kollektivet krigen sommeren 92 og under sandet nogen sinde ville have set dagens lys på nuværende tidspunkt er det ikke klart hvor eu reglerne på dette område ender så meget desto mere vigtigt er det at vi kaster os aktivt ind i forsøget på at forhindre de grænseløse markedsfundamentalister

jeg også glad for at det ser ud til at et enigt folketing i dag kan enes om at pålægge regeringen at arbejde aktivt for at bevare de forhold og så citerer jeg

er en forudsætning for fortsat udvikling og produktion af dansk audiovisuelt indhold

det pålæg kan vi fra enhedslistens side fuldt ud støtte ligesom vi jo selvfølgelig bakker op om

til vedtagelse så er en forespørgselsdebat og et mandat i europaudvalget jo

det samme der kommer

situation hvor der skal afgives et mandat og

det forslag at vi kan gøre det meget meget kort ved at ministeren går på talerstolen her i dag og siger at ministeren vil lægge afgørende vægt på det der står i den her udtalelse

betyder at regeringen ikke kan støtte en eu lovgivning hvis ikke de ting bliver opfyldt som står i

regeringen vil lægge afgørende vægt på at de ting der står i udtalelsen

op til aktørerne at tilpasse sig den nye virkelighed samtidig er vi enige med ministeren i at der i de nye europæiske regler skal decideret

mindst muligt men tages størst muligt hensyn til opretholdelsen af frivillige aftaler herunder den danske

har talt om det her meget vigtige europæiske

i den her europæiske iver for at sikre arbejdspladser og vækst skal vi passe på at det ikke fjerner livsgrundlaget for den kreative industri som i forvejen er presset fordi digitaliseringen ligesom har skabt nogle helt nye muligheder som man ikke lige har forstået at svare på så vi bliver nødt til at finde en balance mellem at sikre muligheder for brugerne og samtidig sikre den kreative industris

derfor bør reguleringen også være opmærksom på at

i den kreative industri eksempelvis i forhold til hvordan finansieringen foregår i musik og filmindustrien derfor er vi glade for at regeringen i

mellem rettighedshaveres og samfundets interesser i tilgængeligheden af kreativt indhold på en ikkebureaukratisk måde

at vi også får beskyttet netop vores egen

og kreative produktion vi er et lille sprogområde og det kræver særlig opmærksomhed så vi er derfor glade for at være

vi mener det er vigtigt at regeringen bliver ved med at arbejde aktivt for de her synspunkter og vi

eu lovgivning ikke må forhindre anvendelsen af det danske aftalelicenssystem og at der i forbindelse med modernisering af ophavsretten i eu skal tages hensyn til de særlige forhold der gælder for tv og filmbranchen herunder at fokusere på frivillige aftaleløsninger i stedet for lovgivning derfor bakker vi op om regeringens positionspapir

herunder særligt de forhold der er en forudsætning for fortsat udvikling og produktion af dansk audiovisuelt indhold inden

konkrete lovgivningsmæssige forslag så med de ord bakker vi op om

kommissionen og eus indre marked som jo så spiller ind ved siden af den mere overordnede problemstilling

er jo en balance der skal findes imellem de forskellige hensyn der er som herre rasmus nordqvist

at være et godt redskab i forhold til de overordnede udfordringer der er med at sikre betaling til kunstnere og kulturfolk når kunsten og kulturen bliver digitaliseret som vi ser

tager den her diskussion op i dag man kan spørge sig selv om

er et velegnet forum med sådan en forespørgselsdebat vi er jo

altså alle partierne og regeringen er enige

er jo fint nok at vi så i hvert fald får bekræftet at der her i danmark er en stor enighed om at vi skal kæmpe for

herre holger k nielsen opsummerede jo meget godt hvorfor vi har denne debat og hvorfor vi har det dilemma mellem på den ene side ophavsrettigheder og på den anden side retten til at tage sine rettigheder som forbruger med sig over grænserne

jeg vil om nødvendigt tage til bruxelles naturligvis og tale med de relevante personer både i kommissionen og i parlamentet vi har jo fået en tidligere kollega herre morten løkkegaard som medlem af parlamentet som har interesseret sig for det her i rigtig mange år så vi har måske tilmed en god spejder dernede som kan gøre en del af arbejdet

tid hvor dansk film har

ville det jo være mærkeligt hvis ikke den danske kulturminister kæmpede for den model som har bidraget til at vi har kunnet få denne guldalder modellen går jo altså ud på at man før man producerer film laver aftaler og den går ud på at man har finansieringskilder som kan blive undergravet hvis man følger det som herre finn sørensen kaldte den grænseløse markedsfundamentalistiske vej og derfor skal vi heller ikke følge den vej vi skal finde en model der giver plads til at den danske guldalder inden for filmproduktion kan fortsætte og som samtidig forhåbentlig

giver bedre mulighed for når man har købt sig rettigheder i et land at man så kan tage dem med sig til et andet land som forbruger det er vistnok det der har rejst hele problemstillingen og det er jo relevant at kommissionen tager den sag på sig man skal bare ikke komme med en løsning som får barnet til at

ministeren i forhold til nemlig at lægge afgørende vægt på jeg tror at alle borgerne ude i landet

sidder nogle og kigger med på det her så siger hvad pokker er

et spørgsmål eller et krav eller ønske til eu

lægge afgørende vægt på betyder

den lovgivning medmindre man får opfyldt de krav man kommer med så vil ministeren prøve

og prøve at fortælle hvor han er henne

vende tilbage med

spurgte hvorfor vi skulle have sådan en forespørgselsdebat når vi nu er enige

det var vi jo ikke for et års tid siden for

folketingets partier jo slet ikke klar over at der var det her problem derfor derfor er forespørgselsdebatten jo en slags kulmination på det arbejde der er foregået blandt andet med kontakt til den tidligere regering og den nuværende regering med en høring der skulle være foregået i juni men som på grund af valget

flyttet til den sekstende december og med positionspapiret som jeg også har været inde over så hele det forarbejde har jo

vil jeg til sidst takke alle folketingets partier og ordførere for deres taler

også gerne takke for at vi står samlet bag

det er et eksempel til efterfølgelse og det er jo egentlig et godt eksempel på

arbejdende og samarbejdende folkestyre så en stor tak for

at vi kunne enes om den lidt lange forslag vedtagelses tekst på grund af de meget lange ord

holdning til dette spørgsmål er kendt liberal alliance fremsatte for fire år siden det samme forslag dengang var der enighed blandt de øvrige partier om at stemme imod og det blev forkastet nu prøver man igen med den samme begrundelse at reglerne er utidssvarende at udenlandske købere bør sidestilles med danske og at det vil bidrage til vækst og beskæftigelse i lokalsamfundene at ophæve reglerne lad mig sige at regeringen er enig med forslagsstillerne i at der skal skabes vækst og udvikling i danmark

at der særlig uden for de store byer er en række udfordringer men regeringen er

enig i at løsningen skal findes i en ophævelse af sommerhusreglen sådan som forslagsstillerne ønsker det inden jeg redegør nærmere for regeringens holdning til forslaget vil jeg knytte et par ord til baggrunden for at vi i danmark har regler om hvem der kan erhverve sommerhus her i landet den såkaldte sommerhusregel følger af erhvervelsesloven som folketinget vedtog i nitten

ni og halvtreds formålet med loven er at give personer der er bosat i danmark fortrinsret til at købe fast ejendom her i landet baggrunden for reglerne var en stigende udenlandsk efterspørgsel på danske sommerhuse sammenholdt med det faktum at danmark er et land med begrænsede arealer til rådighed for fritidshuse og fritidsformål

der er stadig kun begrænsede rekreative arealer til rådighed men interessen for danske sommerhuse blandt købere i udlandet er fortsat stor erhvervelseslovens

regler er derfor lige så relevante i dag som de var da de blev indført i sin tid

blev der også i forbindelse med danmarks tiltrædelse af maastrichttraktaten arbejdet for at der blev vedtaget en særlig protokol sommerhusprotokollen ifølge sommerhusprotokollen kan danmark uanset bestemmelserne i eu traktaterne opretholde den gældende lovgivning om erhvervelse af ejendomme der ikke er helårsboliger

til personer og selskaber med bopæl eller hjemsted i en anden eu medlemsstat eller i et andet

konsekvensen af sommerhusprotokollen

ikke kan ændres hvis danmark ønsker at bevare denne undtagelse til eu reglerne de gælder uanset

om ændringerne sker som led i en forsøgsordning begrænset til for eksempel et bestemt område eller som en permanent afskaffelse af det gældende krav om tilladelse fra justitsministeriet afskaffer vi reglerne vil vi ikke kunne indføre dem igen på grund af traktatmæssige forpligtelser

det som forslagsstillerne anfører som begrundelse for forslaget er som jeg nævnte blandt andet et ønske om at skabe vækst i yderområderne som jeg nævnte indledningsvis er regeringen i enig med forslagsstillerne i at der skal skabes vækst i hele danmark spørgsmålet er adresseret i regeringsgrundlaget sammen for fremtiden her står

regeringen ønsker vækst og udvikling over hele

en række udfordringer

erhvervelsesreglerne er løsningen på de udfordringer derimod er det vigtigt for regeringen at udvikle turismepotentialet i hele danmark sommerhusområderne er omdrejningspunkter for turisme uden for de større byer de understøtter butikslivet de skaber jobs lokalt og er dermed også med til at fastholde liv og udvikling i lokalsamfundet regeringen har derfor med vækstudspillet vækst og udvikling i hele danmark foreslået mere fleksible muligheder for udlejning og anvendelse af sommerhuse og muligheder for udlægning af nye sommerhusområder regeringen har desuden igangsat en undersøgelse af hvordan sommerhusloven kan moderniseres vi forventer at den undersøgelse er færdig til sommer det er initiativer der tilsammen vil understøtte en bedre udnyttelse af turismepotentialet i blandt andet sommerhusområderne hertil kommer at

er vigtigt at holde fast i det grundlæggende princip om at personer der er bosat i danmark har fortrinsret til at erhverve fast ejendom i landet

grundlæggende er vi bekymret for hvad en afskaffelse af sommerhusreglen vil betyde for priserne på det danske sommerhusmarked

bekymret for at priserne vil ryge i vejret og at det vil blive sværere for en almindelig dansk familie at købe sommerhus dog mener vi

det er rigtig fint at der er de dispensationsmuligheder som der nu engang er for det betyder jo at for udlændinge

er der trods alt gode muligheder for at få dispensation til at købe sommerhus som for eksempel

hundrede og otte og firs nordmænd gjorde sidste år

vi ønsker en tæt dialog med de lokalsamfund som oplever udfordringer med at holde liv i lokalområderne vi anerkender at der er behov for tiltag der kan være med til at styrke lokal vækst og turisme i landdistrikter og kystområder men vi mener ikke at en afskaffelse af sommerhusreglen er det rette middel til at løse de udfordringer tværtimod frygter vi at for mange sommerhuse på udenlandske hænder vil betyde at der vil være mange huse som står tomme en stor del af året og bidrager til et mere dødt end levende lokalsamfund hvor velhavende udlændinge kun kommer forbi et par enkelte gange om året alt i alt mener vi altså at der er mere der taler for en bevarelse af sommerhusreglen end en afskaffelse

alliance siden valget er vokset må man forvente lidt flere stemmer for hvis forslaget føres til afstemning men det er vel også det bedste man egentlig kan sige om

afstemningen om afskaffelsen af retsforbeholdet

også fået forståelsen af at liberal alliance er om ikke eu skeptisk parti så i hvert fald et eu kritisk parti det er vel også en facade som liberal alliance har opdyrket mere og mere siden to tusind og tolv derfor undrer det mig også en smule at liberal alliance vælger at genfremsætte dette forslag danmark har siden vores tiltrædelse til det europæiske fællesmarked

tre og halvfjerds haft en undtagelse fra de generelle bestemmelser om netop forbud mod at udlændinge kan købe danske sommerhuse det er med andre ord danmarks ældste eu forbehold som liberal alliance vil gøre op med det er ikke fordi der argumenteres synderlig meget eller godt i det meget kort affattede forslag for hvorfor det skulle være en god idé at afskaffe sommerhusreglen der er dog nogle ideologiske betragtninger om at vi skal gå ind for frihandel og så påstår liberal alliance ganske frisk

vil der ikke komme vesttyskere og købe danske sommerhuse på den jyske vestkyst jeg tilhører ikke dem der mener at ideologi ideologi er godt heller ikke med måde når man anskuer en problemstilling i

danske samfund må man gøre det ud fra en betragtning om hvad der er i dansk interesse og hvad det er for en konkret virkelighed som møder danskerne

liberal alliance antyder at der ikke vil komme tyskere og købe sommerhuse tror jeg at liberal alliance tager munden for fuld meget tyder på at danmark igen er ved at blive

særdeles attraktiv feriedestination for mange udlændinge og særlig tyskere der søger et sikkert feriested i en tid hvor terror og uro præger mange alternative feriedestinationer så hvorfor ikke købe et dansk eller flere danske sommerhuse hvis der bliver åbnet op for den mulighed udlejningen af danske sommerhuse er præget af at mange danske familier har en lille ekstraindtægt ved at udleje deres sommerhus nogle uger om året hvis man bare sådan liberaliserer det fuldt ud vil man uvilkårligt opleve betydelige prisstigninger i særdeleshed i de områder af landet der er meget attraktive og det vil gøre det vanskeligt for danskere at komme ind på markedet jeg er ikke sikker på at liberal alliance er så optaget af de bløde værdier jeg her har nævnt det handler nok mere om at forfølge det ideologiske mål så er hyggen og idyllen

i de danske sommerhusområder bare noget man siger farvel til liberal alliance anfører i beslutningsforslaget at det er nu mens priserne er i bund at sommerhusreglen skal afskaffes jeg tror man her har lavet lige lovlig meget copy

i forhold til tidligere forslag for faktisk har vi jo nu de højeste sommerhuspriser i flere år og en afskaffelse af sommerhusreglen vil utvivlsomt få priserne til at stige endnu mere i dansk folkeparti er vi glade for at de danske politikere op til ef afstemningen trods alt var så årvågne at danmark fik en sommerhusregel

at terrorister jo indlogerer sig på feriesteder og derfra planlægger eller udfører terrorvirksomhed hvis man følger den logik til ende

lukker ned for udlejning af sommerhuse fordi der i dag ikke er noget forbud mod at udlændinge kan leje et sommerhus i

mere fokus på hvordan vi i fremtiden kunne udvikle vores vigtige turismeerhverv og få endnu flere arbejdspladser ud af det

vil være glimrende hvis vi kan skabe flere arbejdspladser i den her branche

at personer bosat i udlandet ikke skulle have fri adgang til at købe huse i danmark og det blev så endnu en gang stadfæstet ved maastrichttraktaten og

kort fortalt betyder reglen

udlændinge ikke kan købe sommerhuse i danmark og nu er det sommerhuse vi taler om medmindre de enten har boet her i fem år eller har særlig familiemæssig eller kulturel eller erhvervsmæssig tilknytning til danmark

men det behøver vi jo stort set ikke komme ind på i dag da spørgsmålet kun vedrører sommerhuse

der er skal jeg medgive liberal alliance forhold der kan tale for

det ikke er rimeligt

at danmark har en regel om at udlændinge ikke kan erhverve sommerhuse i danmark hvorimod vi kan erhverve i udlandet men der er vægtigere forhold der taler imod en afskaffelse af reglen her jo længere væk

jo mindre bliver det brugt sandsynligvis kun brugt i sommerferien og velhavende udlændinge vil næppe udleje med deraf følgende mindre handel og mindre slid på mindre vedligeholdelse

jeg bruger udtrykket velhavende udlændinge jeg

skal foranlediget af en af forgængerne på talerstolen sige at det jo er det man antager jeg kan allerede nu sige at selvfølgelig er der ikke noget videnskabeligt bevis for

ville købe sommerhuse her men det antages trods alt at

udlændinge vi taler om

det antages jo også at det trods alt er rimelig velhavende personer henset til

en sædvanlig prioritering af et sommerhus for en

ikke er en helt ligetil sag i danmark så nogle penge skal der da i hvert fald med hjemmefra i venstre mener vi at der er flere forhold der taler imod forslaget her end der taler for forslaget og vi er derfor til sinds at opretholde gældende lovgivning man kunne have det synspunkt og det har jeg set nogle borgmestre have at loven burde ændres

så kommunerne selv kunne bestemme

udlændinges erhvervelse af sommerhuse i de pågældende kommuner det kan lede tankerne lidt hen på frikommuneforsøg eller eksempelvis boligreguleringsloven som kommunerne jo selv kan sætte i værk jeg må sige at det

en noget risikabel vej det er nok point

gøre sig klart at eu domstolen vil fortolke situationen derhen at det så er hele forbeholdet der fjernes så hvis nogle går med med de tanker

i hvert fald sige at så skal eu reglerne undersøges til

ikke kan få sædvanlig prioritering af deres huse i hvert fald ikke fuldt ud som danskere kan få herhjemme og derfor vil jeg tro at det vil være udlændinge der skal have lidt på

for så vidt angår det forhold at der er visse borgmestre der gerne vil have reglen ændret

indtryk på mig hver gang jeg læser en artikel om om reglen

heller ikke mere firkantet end at der jo i de gældende regler er en dispensationsmulighed sådan at udlændinge der

tilknytning et særligt tilhørsforhold til danmark har mulighed for at købe et sommerhus det synes vi er en udmærket regel

der ikke skal laves om på

så kan man

hvad er fakta og hvad er vurderingerne

partiernes stillingtagen jo foretaget ud fra en vurdering af hvad

på argumentet om at det skulle føre til mere vækst i de pågældende områder

ejeren af et sommerhus bor

slet ikke forstå argumentet hvad skulle ideen være i at udlændinge skulle købe sommerhuse her i landet med det formål at leje dem ud hvorfor skal vi lave om på et udmærket system og en udmærket regel for at tilgodese udlændinge der gerne vil drive forretning på fritidshuse her i landet

med prisen som jo også er et helt afgørende argument vil det gå sådan eller vil det ikke gå sådan at priserne stiger jeg tror da især at liberal alliance

kender markedsmekanismerne og det er vel nogenlunde indlysende at hvis

der har vi jo sådan set lige fået at vide og det skal

ligger på et højt niveau

når man henviser til at mange sommerhuse ikke kan sælges skyldes det måske prisen altså forholdet mellem udbud og efterspørgsel og

kan lide det eller ej enhedslisten er ikke så begejstrede

lever vi i en markedsøkonomi og så er

jo et forhold der vil regulere sig

det er dobbeltmoralsk

kan købe sommerhuse her

intet med dobbeltmoral at gøre det er jo de landes beslutning at det skal være muligt for udlændinge

købe sommerhuse i deres lande fint med det det bestemmer de

gøre nøjagtig som de har gjort så det argument hænger heller ikke sammen til sidst vil jeg bare sige at

det jo slet ikke er nødvendigt det er fint at udlændinge

kommer her til landet der er sommerhusejere

jeg indtryk af på vestkysten og andre steder

lejer deres sommerhuse ud til udlændinge det er der ingen der kan have noget imod det er fint

ægtepar

det kan ikke sammenlignes med den situation

at mennesker ikke kan få solgt deres helårsbolig og altså bliver fanget i kraft af hele den negative udvikling der er i landdistrikterne ikke mindst i kraft af en centralisering som jo ligger i hele kommunalreformen og i hele den økonomiske tænkning i det her land det synes vi

har vi nogle forslag til hvordan vi kan hjælpe de mennesker men vi har ikke nogen planer om

for vores fælleseuropæiske projekt et bedre eu kræver derfor også at alle lande køber ind på fællesskabets præmis og tager ejerskab

ud i livet den danske undtagelse

køb af sommerhuse er et eksempel på en særregel som er lavet for at beskytte danske særinteresser

engang nødvendigvis bunder i et faktuelt behov jeg kender fuldt ud de bekymringer der er om at det kan skabe øde områder at priserne eksploderer

og så videre det er bekymringer jeg fuldt ud anerkender men da den her debat jo løbende

vi også bare erkende at den jo altså bygger på antagelser som fru christina egelund også har pointeret og meget lidt på fakta vi kan også godt tælle os frem til allerede nu at der ikke er flertal for det her beslutningsforslag og vil egentlig foreslå

få undersøgt den her sag ordentligt så vi ikke altid står og smider antagelser op i luften uden at vi egentlig

faktuelt resultat af den her regel i alternativet mener vi at noget helt principielt forkert i at danskerne nyder godt af en eu regel hvor de har mulighed for at købe fritidshuse i andre eu medlemslande men at vi i danmark ikke

derfor kan vi støtte las

flere andre ordførere der har været inde på

selvfølgelig kan der ikke være fakta på et område hvor man

være at der var nogle eksperter der var klogere end os der sidder her på det her område og som godt kunne komme med en analyse af hvilken vej

for lige nu gætter vi lidt og famler vi lidt i blinde der bliver sagt

udkantsdanmark er i økonomisk stagnation og har ondt i beskæftigelsen det tror jeg vi alle sammen er enige om så en ophævelse af forbuddet mod udlændinges ret til at

den lille købmand bageren og cykelsmeden kan få nogle flere indtægter i modsætning til andre turister

sommerhusejere komme uanset om det blæser eller regner for huset skal jo passes

og de udenlandske købere sommerhusejere vil lægge penge i danmark måske flere penge end vi andre gør men igen

det kommer til at gå for det kunne også gå den anden vej som

andre ordførere har været inde på det kan jo godt gå sådan at

udlændinge som køber sommerhus bruger det ganske lidt og

er de dårligere købmænd end os andre det kan jo godt gå den vej

de ikke gør brug af løbende udlejning vil det så betyde mindre forbrug indkøb

og vil det så kunne mærkes i form af faldende omsætning hos de lokale håndværkere såsom snedkere vvs folk

som udgangspunkt støtter radikale venstre forslaget men vi vil rigtig gerne have en konsekvensanalyse

det vil gå vi mener heller ikke at vores kyststrækninger nødvendigvis skal udvikle sig til ét stort danland så ophævelsen af den her særregel

komme fra den ene dag til den anden det skal forberedes grundigt og lanceres som en del af en langsigtet plan

bliver taget håndfaste hensyn til beskyttelse

natur miljø og rekreative værdier så vi

vil rigtig rigtig gerne have en konsekvensvurdering af det her vi har også drøftet hvorvidt

noget vi på den måde lægger lægger op til men det kunne være interessant så når vi har

få ophævet særreglen men hvis konsekvensanalysen viser den negative effekt som jeg også

ændrer holdning men som udgangspunkt synes vi

og at der er et meget stort marked lige syd for danmark jeg tror

store købedygtige publikum der er i tyskland

så kunne det få sommerhuspriserne til at eksplodere

en meget god politik på det

et fritidshusmarked som er tilgængeligt for de fleste almindelige danskere

trods alt ikke skal være millionærer for at kunne erhverve sig et sommerhus

har hele tiden været enige i den og vi er stadig væk enige i den

ved flere lejligheder er kommet forslag op om at

vi skal fjerne den regel som det her forslag også

der blev talt om dobbeltmoral jamen der er tale

er det jo altid i et internationalt samarbejde hvad er det

og det er vi i forhold til det her hvis vi vil fastholde et sommerhusmarked som almindelige danskere kan komme ind på

nogle rige mennesker fra tyskland der køber et sommerhus vil de

hvis man bare har en lille smule erfaring med at leje

det har jeg rent faktisk jeg har et sommerhus i nordjylland langt væk fra københavn jeg

har lejet det ud igennem adskillige år jeg kan sige

ret besværligt hvis man overhovedet

er det min påstand at der samfundsøkonomisk er langt langt mere ræson i at satse

de vil lægge langt flere penge

de kommer frem for at man har nogle rige mennesker der køber et sommerhus som de så måske bruger tre fire uger om året

priserne på sommerhusmarkedet og af hensyn til

samfundsøkonomien er jeg ikke et sekund i tvivl om at det her er et ualmindelig dårligt forslag og at vi skal fastholde

sætter det nærmest rekord her i år tyskerne er

ualmindelig interesseret i at komme til danmark og bo ved de danske kyster fordi

vejret er godt nok somme tider helt ad pommern til for at sige det rent ud men hvis vejret er godt er danmark jo det mest vidunderlige sted at holde ferie

hvis man ser på lejepriserne for sommerhuse

er det faktisk stadig væk attraktivt

hele pointen ordføreren sagde i sin tale noget som jeg alligevel vil anholde det var at

tyskere ikke vil leje deres huse ud

i stor stil ejer huse i italien og frankrig

gør omkring det med folk der ikke kan få solgt deres huse

om markedsmekanismerne prisen

presse priserne op og gøre dem rigere men vi ser sommerhusreglen som et værn mod affolkning og germanisering af især den jyske vestkyst da vi fik indført reglen var det fordi man frygtede at der mest ville blive talt tysk på vestkysten om sommeren og at folk fra udlandet i ringere grad ville bruge deres sommerhus uden for sommersæsonen hvilket ville betyde at sommerhusområderne ville være affolket resten af året så hvis vi fjerner reglen vil det få store konsekvenser for kystturismen vi frygter at sommerhusene

uger fordi rige udlændinge vil opkøbe sommerhuse i stor stil og vi ved af erfaring at de ikke vil leje dem ud ligesom de fleste danske sommerhusejere gør en afskaffelse af reglen vil ikke føre til at de anonyme sommerhuse

inde i landet væk fra kysten vil blive solgt

vi kan ikke se at der skulle være sket noget som skulle gøre denne bekymring mindre i dag danmark er lige så begunstiget med attraktive sommerhusområder og badestrande badestrande som dengang og tyskland mangler dem det vil også være katastrofalt for de virksomheder der har gjort turisme til deres levebrød på landsplan skaber turisme over

tyvetusind arbejdspladser

cirka halvdelen kan knyttes direkte til kystturismen med andre ord holder sommerhusreglen også hånden under kystturismen i danmark vi mener således at hverken tiden eller substansen i forslaget taler for at vedtage det

notere mig at folketingets nye parti alternativet som ikke var repræsenteret i folketinget dengang i dag har tilsluttet sig tanken om at

siden vi diskuterede det sidste gang og nu også støtter

også fremsætter ønske om at man i det mindste kunne undersøge sagen lidt nærmere så vi ikke skal have en debat igen som beror på så mange antagelser

i den her debat der er

hvordan vi skaber vækst i udkantsdanmark hvis vi tager det europapolitiske først så undrer det mig at lige præcis danmark opretholder

omkring hvordan det europæiske samarbejde skal udvikle sig hvordan danmarks stillingtagen skal være i forhold til det og hvordan fremtiden for

indre marked er en rigtig god idé det at man kan handle frit på kryds og tværs af grænserne at varer er tilgængelige på kryds og tværs den frie bevægelighed osv tanken om et frit indre marked er man på tværs af partierne altid enige om at

er det stærkeste i det europæiske samarbejde derfor undrer det mig at så stor en del af folketinget alligevel vil fastholde en særregel på det her område en indgriben i det indre marked specielt partier som sådan klassisk meget eu positive venstre det konservative folkeparti socialdemokraterne det undrer mig at man når man

man er meget stor tilhænger af det indre marked så alligevel fastholder at en del af det marked som danmark har at byde på nemlig vores sommerhuse skal man søreme holde ude

i udkanten og ude langs vores kyster det er under en år siden at vi alle

til folketingsvalg hvor det her med vækst i udkantsdanmark var et rigtig stort tema

at jeg hørte en politiker erklære at det

også uden for københavn og de andre

tjekkede det her til morgen tolvtusinde og femhundrede og toogtyve sommerhuse til salg

at i nogle dele af danmark

i nordsjælland går det bedre med salg af sommerhuse

hvor det er rigtig rigtig svært at få solgt sit sommerhus hvor priserne enten er faldende eller stagnerende hvor liggetiderne bare stiger og stiger og hvor det er rigtig rigtig svært at få solgt sit sommerhus derfor undrer

at man vil beskytte det danske sommerhusmarked det er da underligt når man har tolvtusinde og femhundrede og toogtyve danske familier par eller enlige som gerne vil sælge deres sommerhus at man så vil beskytte dem imod folk som kunne tænke sig at købe deres huse det synes jeg mildest talt er et misforstået hensyn

det ærgrer mig selvfølgelig at der

til forslaget i dag jeg synes vi har haft en god debat selv om jeg kunne tænke mig at man

argumenteret lidt mere ud fra fakta end fra antagelser man antager

de rige tyske familier jeg har spurgt mange af ordførerne hvor man har det fra det har man ikke rigtig nogen steder fra andet end fra

ene antagelse den anden antagelse er at de her velhavende tyske familier formentlig ikke

ved man ikke rigtig nogen steder fra og man har

fordi vi har den sommerhusregel så vi har ikke nogen erfaringer at trække på

omkring deleøkonomi og der er ikke noget der tilsiger at udenlandske svenske eller tyske familier som ejer et sommerhus ville være mindre interesseret i at leje deres sommerhus ud end danskere er og derfor synes jeg at

få undersøgt hvad der er op og ned på de her

få lavet en konsekvensanalyse af

så vi kan få ryddet ud i nogle af de her gammeldags myter

i nitten tre og halvfjerds hvor verden jo unægtelig så helt anderledes ud end den gør

er store tilhængere af det europæiske samarbejde vi er

en fuld normalisering af danmarks deltagelse i det indre marked det kom vi ikke men vi har jo fremsat lovforslaget før dengang var der ikke nogen der stemte for det andre end os selv i dag har jeg med glæde noteret mig at der er to partier som har stemt for det så hvis det fortsætter med den udvikling

at understøtte høje priser på sommerhuse for det bliver jo konsekvensen af at åbne for at udlændinge kan købe sommerhuse det er det første

i at man lader udlændinge købe sommerhuse hvordan skulle det fremme væksten der er to

den udenlandske ejer kommer meget sjældnere end en dansk ejer

udlændingen lejer sommerhuset ud hvorefter gevinsten

grundvilkårene en af grundforudsætningerne for

et velfungerende marked hvor aktørerne agerer

det er min grundlæggende principielle holdning at hver gang

væksten og jeg tror nok jeg kan hilse at sige fra de tolvtusinde og femhundrede og toogtyve familier som i dag har

sommerhus til salg at de ville synes

solgt deres sommerhus uanset om det så

set heller ikke selv men ordføreren må jo forstå

vedtager man det her åbner man op for noget der ikke lige

derfor vil jeg gerne spørge om ordføreren ud fra faktuel viden som ordføreren må være i besiddelse af kan garantere at sommerhuse ikke vil stige voldsomt i pris om ordføreren kan garantere at det her ikke vil lukke nogle af de her samfund ned som vi er i gang med at bygge op ved hjælp af stærkere kystturisme og andet

til deres sommerhuse fordi de ikke kan sælge dem til den pris som de har givet for dem

det tror jeg også at spørgeren er klar over

er der en risiko for at prisen stiger

ske det positive i hvert fald i liberal alliances optik

skabes grobund for vækst for eksempel

helt exceptionelle muligheder for overvågning samtidig opstår nye trusler og det kalder selvfølgelig også på handling

betyder at vi har brug for en principiel debat om hvordan vi vil overvåges og hvordan vi vil overvåge det offentlige rum overvågningsdebatten har i mange år været ubekvem selv om det er en gammel debat har den i mange år været ubekvem noget som politikere fra mit synspunkt har forsøgt at undgå at diskutere fordi det har virket farligt det har virket grænseoverskridende og derfor har man udsat den jeg synes derfor at tiden er kommet til at vi her i folketinget finder ud af hvad regeringens overvejelser er i forhold til overvågning af det offentlige rum men jo også hvad folketinget mener helt grundlæggende om det her emne i forhold til de nye trusler som folkestyret er stillet over for med hensyn til terror med hensyn til utryghed og mange andre facetter det skylder vi hinanden og det skylder vi danskerne

indkaldt til den her forespørgselsdebat jeg glæder mig til at høre

regeringen og jeg glæder mig til at høre buddene fra folketingets

ofte er genstand for debat og som der er mange forskellige holdninger til for mig er det vigtigt at slå fast er det er vigtigt for regeringen at skabe tryghed for borgerne

for så vidt angår privates adgang til at foretage tv overvågning er

her terrorists færden danmarks radio har efterfølgende kortlagt at fem og halvfjerds procent af de overvågningskameraer der blev brugt i bestræbelsen på at finde ud af hvor den her person havde bevæget sig rundt var ophængt ulovligt jeg kan ikke fortænke politiet i at man selvfølgelig bruger de billeder for i jagten på en galning der ønsker at slå ihjel må næsten alle midler være tilladt for at man kan sikre

fange personen det jeg ikke forstår er at man med den viden man har om at netop en meget stor del af de overvågningskameraer der hænger privat er ophængt ulovligt ikke tager en principiel debat om hvordan man retter reglerne ind der er et enormt dilemma på det her punkt på den ene side ønsker vi alle sammen at have den bedst mulige sikkerhed imod terror eller andre meget alvorlige ting der kan koste os livet på den anden side har vi afvejningen i forhold til privatlivets fred

det er en vigtig debat og det er vigtigt at folketinget og regeringen finder grænsen for hvad vi vil have af overvågning

både kan få fat i kraven på terroristen men samtidig også sikrer at vi kan have et samfund der er tåleligt at leve i og

underkastet den totale overvågning men den her debat har folketinget forsømt at tage igennem en række år og det er ikke i orden

en situation hvor der nærmest hersker wildwesttilstande i forhold til overvågning af det offentlige rum

primært skyldes at de regler vi har ikke længere er tidssvarende altså at folk bevæger sig længere ud over grænsen enten fordi reglerne er for stramme eller fordi de muligheder der er kommet simpelt hen har overrasket og overhalet de nuværende regler indenom det har vi da brug for at tage en diskussion af

den situation vi står i nu betyder at når man laver et videoregister et pilotprojekt her i københavn som dansk folkeparti bakker op om og som

så hurtigt som overhovedet muligt kan udrulles til resten af

nu ved jeg det selvfølgelig ikke for jeg har aldrig ejet en forretning eller en butik men jeg tænker at hvis jeg havde

havde haft et ulovligt videokamera hængende

så kunne man jo risikere at få en bøde eller man kunne risikere

man gerne vil have de bedste billeder det vil sige at vi dels risikerer at stå med et register der ikke

i det tilfælde hvor danmark kunne blive ramt af et forfærdeligt angreb stadig væk vil

vigtige ressourcer politibetjente på gaden for at finde de kameraer som vi måtte have brug for

jo en balance der er helt helt uholdbar

folks mulighed for at overvåge også i det offentlige rum

har muligheden for at rette de kameraer ind

vender man jo ryggen til selv

at reglerne rent faktisk overholdes i praksis hvor der er ordentlighed i tingene og hvor der er styr på tingene men det kræver altså at vi

eller at man siger at det vil blive en større statslig opgave i fremtiden

på den baggrund iværksætter langt mere statslig overvågning end tilfældet er i dag i dansk folkeparti er vi helt klar til at rette reglerne til

men sørge for at der er nogle rammer hvor man kan overvåge det offentlige rum sine egne private ejendele sin egen virksomhed

nu hvor det jo er rene vildvesttilstande

vil jeg opfordre folketinget til at vedtage

iværksætte statslig videoovervågning af centrale lokaliteter i landets storbyer med henblik på at skabe tryghed for borgerne og lette opklaring af alvorlige forbrydelser herunder af terrorisme

tør konstatere at kameraovervågning er kommet for at blive faktisk bliver metoden stadig mere udbredt til såvel forebyggelse som

vi skal have overvågning med kameraer men om de mange kameraer skal registreres så de kan anvendes i forebyggelses og opklaringsøjemed det er også offentligt kendt

videokameraregister i terrorsagen fra februar to tusind og femten ville have sparet politiet tid

spilde tiden med at kigge på bygninger for at finde overvågningskameraer og efterfølgende forsøge at finde ejerne med adgang til båndoptagelserne kunne politiet have brugt tiden på hurtigere at spore og pacificere gerningsmanden det ville have styrket borgernes tryghed samtidig vil sådan et register også kunne forhindre at overvågningskameraer opsættes ulovligt det vil således styrke borgernes retssikkerhed

også sige at ideen om at mere videoovervågning og mere politi i gaderne vil skabe mindre spontan vold er forkert overvågningsdiskussionen er fyldt med paradokser

er overvågning og mere politi kontraproduktivt fordi folk ser det som et tegn på at område

er jo politi og video det er ikke fordi folk generelt er bange for at blive arresteret eller optaget på video at de ikke er voldelige modsat af hvad man tror

det offentligheden selv der faktisk skaber orden engelsk forskning underbygger lige præcis det at offentligheden selv i grupper for eksempel netop når unge mennesker går i byen

for at holde orden på hinanden det skyldes en social regulering vold er socialt forstyrrende og mennesker forsøger kollektivt aktivt at undgå det derfor er danmark netop også et af de tryggeste steder at være

den følelsesmæssige opfattelse af hvad der skal til for at skabe tryghed

vi er det mest overvågede land i verden og alligevel er følelsen af tryghed ikke fulgt med regeringen har tidligere i år iværksat et

pilotprojekt i københavn hvor der afprøves et testregister over tv overvågningskameraer men et register skal ikke kun rulles ud i hovedstaden der findes også andre områder hvor det kunne være hensigtsmæssigt at have det

skal der fokus på hvordan vi sikrer at ejerne af de mange kameraer rent faktisk også lader sig registrere her står det lidt sløjt til med regeringens planer socialdemokraterne vil længere end blot testprojekter og skitser fordi terror er et alvorligt problem og det kan ramme alle steder til enhver tid derfor skal løsningerne og indsatserne være derefter vi efterlyser derfor en mere ambitiøs plan end

regeringen har lagt på bordet i forhold til den statslige videoovervågning

er der erfaringer fra aalborg som er interessante at følge i aalborg har man siden to tusind og otte videoovervåget jomfru ane gade som jeg tror mange mange mennesker herinde kender og jeg erkender at den præventive effekt i forhold til den ikkeplanlagte kriminalitet nok er til at føle på også

sagde tidligere men i forhold til den planlagte kriminalitet på åben gade

viser erfaringerne at videoovervågning har en præventiv effekt derudover viser erfaringerne fra nordjylland at videoovervågning giver politiet mulighed for at vurdere indsatsens omfang når der opstår uro herved undgår de også unødvendig brug af politiets ressourcer som jo bestemt er et andet vigtigt tema i disse tider derudover hjælper det politiet i deres opklaringsarbejde og det reducerer omkostningerne

i forhold til den efterfølgende straffesag fordi den sigtede ofte tilstår når han ser sin gerning eller rettere ugerning på video og tilstår han ikke

indgår videoovervågningen jo som et afgørende bevis ved domfældelse i retten vi vil ikke afvise at der på særlige andre steder i landet kan være behov for at indføre videoovervågning

et mobilt udstyr jo være hensigtsmæssigt og måske også være ressourcebesparende i stedet for at have fastmonterede kameraer hvis det kan forhindre kriminelle i at lykkes med deres uacceptable handlinger og medvirke til opklaring af forbrydelser eller føre til en mere målrettet og ressourcebesparende politiindsats skal vi selvfølgelig diskutere disse ting ligesom vi diskuterer alle andre redskaber

det er muligt føles sådan men det vigtigste for socialdemokraterne

at retssikkerhed og borgernes tryghed

gå hånd i hånd og alt hvad der handler om overvågning skal selvfølgelig altid balanceres ud fra hvad motivet

læse op den er tiltrådt af socialdemokraterne venstre og

folketinget anerkender at tv overvågning kan være et nyttigt redskab i kampen mod kriminalitet folketinget noterer sig samtidig at offentlige myndigheder i dag i ret vidt omfang har adgang til at foretage tv overvågning på offentlige steder folketinget noterer sig desuden at regeringen på den baggrund ikke har tænkt sig at iværksatte statslig tv overvågning af centrale lokaliteter i landets storbyer

er ganske glimrende altså lovovertrædelser er jo ikke vejen frem i den her sammenhæng i den her sammenhæng havde man åbenbart en konstatering af at det var ulovlige kameraer så derfor

har lagt til grund i forhold til at skulle få løst det her problem det er ikke den vej vi ønsker at gå vi ønsker simpelt hen at få registreret de her kameraer og i det omfang

men der er undtagelser

i butikker er der oplysningspligt

overvågning der er også undtagelser således at man kan overvåge ved tankstationer ved centre ved pengeautomater

til pengeinstitutter kasinoer hoteller og så videre og så videre det er den private overvågning den offentlige overvågning

der foretages af offentlige myndigheder

det er situationer hvor man skal beskytte ejendom situationer i tilknytning til boligforeninger som ministeren nævnte

også situationer hvor det efter politiets skøn er

jomfru ane gade i aalborg hvor jeg selv en gang har haft en vis erfaring jeg må så sige at min erfaring nu

er der knap så meget at gøre for forsvareren

ikke begræde at sandheden kommer frem på den måde så det er i hvert fald ét eksempel hvor overvågning kan have sin berettigelse ingen tvivl om det spørgsmålet er så om vi skal have mere overvågning i det offentlige rum og det er jo det som forslagsstillerne her lægger op til i besvarelsen af det spørgsmål

nødt til at holde det op mod det andet element nemlig kriminalitetsbekæmpelsen der

kriminalitetsbekæmpelse

spørgsmålet er om der på det foreliggende grundlag er grund til yderligere overvågning således som der lægges op til i forslaget det mener vi

faktisk ikke der har været debat om

hvorvidt der skal ske registrering af allerede ophængte kameraer nu kører man en forsøgsordning her i københavn og så synes jeg det er spændende at se hvad den fører med sig det er klart

udfordringer en af udfordringerne er faktisk også af praktisk karakter det

når butikker butikker afstås altså skifter ejer

måske følger kameraet med til den nye ejer men så er

fald en ny

kameravicevært der skal rettes henvendelse til det kunne også være ejendommen der skiftede ejer og så videre og så videre der er nok lidt flere problemer og derfor synes jeg at det

prøveordning her i

summa summarum mener venstre ikke at der er behov for yderligere overvågning i det omfang der beskrives i forslaget og vi er derfor med fornøjelse medstillere på det

jeg tror vi alle sammen har prøvet at blive taget uden cykellygte

videoovervågning siger at man bliver nødt til at være meget nuanceret og se meget konkret

de forskellige forhold når man opstiller videokameraer fordi det i nogle tilfælde i nogle specifikke tilfælde

bivirkninger såsom at kriminaliteten faktisk bliver voldsommere og flytter andre steder hen

man kan ikke sige at det altid til alle tider vil være forebyggende eller opfylder de andre

er enige om vi gerne vil have mindre af altså kriminalitet men det kan også i visse specifikke tilfælde

fysiske kameraer i det offentlige rum så bliver vi

sådan lidt langhåret men det der med at kunne gå frit

helt i fred er en grundlæggende rettighed i et demokratisk samfund det kan godt

gaden men man skal jo kun tænke på de totalitære samfund som var

for at man ved hvorfor

man skal have den principielle tilgang så en grundlæggende

mene og tænke og gøre som man vil uden overvågning er helt fundamentalt i et demokratisk

samfund

først og fremmest findes let tilgængelige måder at omgå de mest avancerede overvågningssystemer på

som herre og fru jensen ikke benytter sig meget af

over men organiserede kriminelle

derfor skal man passe på med at få det til at fremstå som om

nogen tvivl om at kamera på offentlige steder måske kan opsnappe relevant information

god grund til at have kameraer nogle steder som er særlig udsatte

man skal bare være sig bevidst om at kameraers tilstedeværelse ikke forhindrer den sådan uplanlagte kriminalitet og det forhindrer

heller ikke nødvendigvis den organiserede kriminalitet den vil bare flyttes

så selv om man godt kan sige at der ikke er nogen bankrøverier

det jo ikke fordi der ikke foregår nogen røverier overhovedet tværtimod desværre det er enhedslistens helt principielle holdning at overvågningen er så rigelig til stede i i almindelige danskeres hverdag også den fysiske kameraovervågning og at der absolut ikke er nogen grund til at udvide det både af de helt principielle grunde som jeg startede med at snakke om men også af de rent praktiske grunde altså

kender effekten hver gang vi

indgreb i nogle grundlæggende frihedsrettigheder skal vi selvfølgelig altid kunne gøre det hvis det er proportionalt med det formål man

kortlægning af den effekt af den kameraovervågning vi allerede har

at tale videre på samtidig

vi får en egentlig oversigt over hvor mange kameraer der er på privat område det er det som der også flertal for her i folketinget både fordi

det giver os et mere kvalificeret grundlag at

diskutere overvågningen i vores samfund på hvis vi rent faktisk ved hvor omstændigt det er

så skal jeg læse et forslag til vedtagelse op

lyder sådan her folketinget konstaterer at overvågningen i det offentlige rum i form af fysiske kameraer registreringer internetovervågning telefonlogning med videre er øget kraftigt i de seneste år

rummer principielle problemer for borgernes ret til privatliv og bevægelsesfrihed som er helt grundlæggende i et demokratisk samfund overvågning af borgere i et frit

ske så lidt som muligt og altid være proportional med det formål man ønsker at opnå kameraovervågning på offentligt tilgængelige steder har desuden ikke en beviselig effekt i forhold til at forhindre kriminalitet men vil ofte blot flytte kriminalitet til andre steder folketinget opfordrer regeringen til at foretage en nøjagtig og offentligt tilgængelig kortlægning af overvågningskameraer i det offentlige rum som kan danne grundlag for en bedre og mere effektiv anvendelse fra politiets side

statslig videoovervågning af centrale lokaliteter

helt grundlæggende udgangspunkt er at der er for meget overvågning

her tænker jeg på overvågning i bred forstand ikke

spørgsmålet om overvågning på internettet

telefoner og andre ting vi mener der har været en flodbølge af velvillighed

øge overvågning af borgerne og den velvillighed deler vi ikke

borgerne har ret til at leve et liv uden at staten går ind og kan tjekke deres livsførelse være med til at

være i fred fra statens øjne og ører og hvilke

for en grad af overvågning

overvågning af folk som mistænkes for alvorlige forbrydelser

selvfølgelig skal man have mulighed for det

kameraovervågning skal man selvfølgelig se på hvad det er for en risiko

være til stede forskellige steder og vi er ikke afvisende over for at der kan være særlige trafikale knudepunkter hvor der kan være

lufthavn eller lufthavne i det hele taget større stationer og lignende men det foregår jo allerede i meget stort

så vidt jeg har forstået

dansk folkepartis

handler det primært om terrorisme men også om tryghed det de to ting

terrorisme er det ikke umiddelbart vores synspunkt at der er brug for mere end der allerede er i

have sådan som dansk folkeparti forestiller sig

som kun på den korte bane vil skabe forandring

i virkeligheden ikke vil ændre noget som helst og slet ikke når der er tale om statslig videoovervågning fordi der

så fald er tale om statslige udgifter og dem har vi det jo altid lidt dårligt med i liberal alliance

om den private overvågning det har jo også været lidt inde i debatten allerede nu

der skal være nogle klare regler for hvad private må overvåge

forretninger på deres egen grund osv men i udgangspunktet må jeg jo gerne overvåge på min grund det er selvfølgelig min grundholdning som liberal men det er klart at hvis overvågning går ud i det offentlige rum

at vi andre ikke bliver registreret og arkiveret

iværksætte statslig videoovervågning af centrale lokaliteter i landets storbyer det er det spørgsmål som dansk folkeparti

interessant hele tiden

diskutere med hinanden hvor

for overvågning

dansk folkeparti ønsker mere videoovervågning i det offentlige rum og det er vi i alternativet ikke enige

sådan umiddelbart lægger mærke til det som befolkning men pludselig risikerer vi jo at befinde os i et samfund hvor alle borgeres adfærd overvåges i et alt for omfattende omfang

derfor blev jeg også glad for ministerens

iværksætte mere offentlig overvågning

regeringens bebudede forslag om at indføre sessionslogning i udvidet form som efter alt at dømme vil betyde masseovervågning på internettet er

dansk folkepartis ønske om at udvide videoovervågning i det offentlige rum

er en tendens som jeg synes vi skal være opmærksomme på

det går den forkerte vej

tvivl om at når det handler om borgernes sikkerhed eksempelvis i

skal vi selvfølgelig have et system der beskytter os men vi er nødt til hele tiden at fastholde balancen mellem retssikkerheden og friheden til

min holdning er derfor at et forslag om at

og det vil være for vidtgående men det er klart at

være styr på den overvågning der så er

vores sikkerhed mod alvorlige indgreb

skal hele tiden være der jeg tror så til gengæld at videoovervågning i visse tilfælde også kan have den modsatte effekt

sagde at overdreven overvågning kan føre til en overdreven bekymring

det er vi helt enige i følelsen af utryghed kan stige hvis der er overvågning overalt hvilket indikerer at der er noget at frygte

det kriminalpræventive råd har også for nylig konkluderet og påvist i en rapport at danskerne i forvejen overvurderer omfanget af kriminalitet i forhold til den reelle sandsynlighed for at blive udsat for

samtidig kan man også se ud fra det kriminalpræventive råds rapport om

overvågning at der hvor vi som danskere ikke ønsker os overvåget

kommer på privatsfæren men privatsfæren er også at gå på offentlige veje for eksempel bliver der

at gå på strøget og blive overvåget

er faktisk et flertal af danskere der ikke ønsker det

så vil jeg gerne tilføje at hvad angår omar sagen som jo også har været nævnt heroppefra og den private videoovervågning

som blev brugt i den efterfølgende opklaring

kunne opklare forbrydelser skal de pågældende

kortlægge overvågningskameraer

sørger for hele tiden at holde os på den fine grænse der er mellem at vi bliver overvåget for meget og så at vi selvfølgelig kan sikre at vi kan bekæmpe

allerede den dag i dag

være hvordan vi ønsker at det her

skal være altså hvilke regler der skal gælde for det offentlige rum

meget stor del af de her kameraer ikke holder sig inden for lovens rammer det kan der være gode argumenter for

er en kæmpe udfordring i forhold til de nuværende regler

håndhævelsen af dem sat op imod beskyttelsen af os alle sammen mod mod terror kan ordføreren ikke følge

spørgsmålet er dog om om det virker og om det er et godt værktøj i forhold til kriminalitet og bekæmpelse af terror vi ved fra nogle internationale studier at øget overvågning ikke virker og derfor synes radikale venstre at vi skal holde os fra at gå den vej vi er nødt til at gå en anden vej og sætte mere ind på den mere sådan medmenneskelige bane hvis man kan sige det

og snakke mere om opsøgende medarbejdere gadeteams ssp folk osv og

sker med øget overvågning

har man jo ikke hugget hovedet af terrortruslens spøgelse hvis man skal kalde det det eller elimineret risikoen for at blive udsat for vold vi har alene skabt en orden af sikkerhed hvor vi træffer beslutninger og efterspørger politisk handlekraft på baggrund af de risici der hele tiden lurer eller sagt på en anden måde alt det vi har snakket om

lømmelpakken og visitationszonerne er alt sammen eksempler på at vi gerne ofrer lidt frihed i lufthavnen på gaderne

på nettet af hensyn til vores sikkerhed vi udfylder ivrigt tomrummet i et mindretals ikke længere eksisterende kollektive tryghed med øget sikkerhed

lidt langhåret men jeg synes at overvågningsteknologien fortæller os at der er noget at være bange for den aktiverer frygten

blot lindrer depressionen uden at gøre os lykkeligere dæmper overvågningen vores utryghed uden at gøre os trygge vi har

i danmark har verdens lykkeligste samfund

et trygt samfund vi har et trygt land og jeg tror ikke på at vi bliver mere trygge af mere overvågning derfor

kan radikale venstre tilslutte sig

er ikke i sig selv en garanti for at den samlede kriminalitet bliver mindre

risiko for at folk bruger kameraerne som en undskyldning for

hvis de ser noget bekymrende det er vigtigt at vi stadig bevarer den sociale kontrol og ansvaret for hinanden

det kriminalpræventive råd som har lavet en rigtig fin faktapjece om tv overvågning i

er jo som vi har hørt det tidligere i dag verdens mest tv overvågede land sekshundredetusind kameraer er der i danmark

og har jeg forstået df og herre peter kofod poulsen korrekt skal mange af dem lovliggøres

vi har lidt af et wild west i danmark og derfor

df og herre peter kofod poulsen for

er det en vigtig principiel debat og uagtet at vi måske højst sandsynligt har meget forskellige ønsker for hvor vi skal hen

her i dag i modsætning til df ønsker vi i sf ikke mere overvågning og jeg synes det

at vi bliver nødt til at være meget specifikke og bruge vores sunde fornuft i forhold til hvor videoovervågning vil gøre nytte og hvor det måske i virkeligheden bare vil skubbe kriminaliteten andre steder hen eller bidrage til en generel utryghed i samfundet

støtte nogen af de andre udtalelser der

til vedtagelse som fru pernille skipper læste op

med at citere vores justitsminister der i december to tusind og tretten sagde

som ikke er kriminelle

for at samfundets eller fællesskabets interesser skal gå

kloge ord som kan bruges i forskellige sammenhænge

en forpligtelse til at holde befolkningens interesser i hævd sikre at de føler sig relativt trygge

at de værdier som er mere principielle

nemlig frihedsrettighederne grundlæggende rettigheder

men igen jeg synes det er en vigtig debat

håber jeg at vi fortsat får langt flere af de her også meget principielle diskussioner i folketinget

det andet citat som jeg læste op

at man skal bruge sin sunde fornuft

det er vigtigt at vi stadig bevarer den sociale kontrol og ansvaret for hinanden

at gør sin borgerpligt og træder til hvis nogen har brug for hjælp

vi ser jo igen og igen

så jo i meget specifikke situationer tror jeg det kan være forebyggende men i mange tilfælde tror jeg at kriminaliteten vil ske alligevel

i forhold til opklaringsarbejdet

igen

hvor vi bruger det her vi skal meget restriktive

hvor vi bruger det men jeg vil heller ikke sige at vi aldrig skal have kameraer nogen steder det er ikke

at kunne være bedre til fremadrettet at rette ind så man rent faktisk havde hånd i hanke med at regler der er vedtaget i huset her overholdes på den anden side samtidig med at det har den

på den ene side frihedsrettigheder og på den anden side ønsket om at kunne opklare terror

opsat ulovligt med vilje

terrortrussel eller til en trussel som mange selvfølgelig er meget bekymret over

principperne i overvågning er jo proportionalitet og at man har et konkret problem for øje man gerne vil løse og hvis

er det jo ikke proportionalt altså så ville

overvågningskameraer så

på kriminaliteten der er faldet offentlige myndigheder har allerede i dag god adgang til at kunne

tv overvågning på offentlige steder og det er vi helt med på ofte kan være helt fornuftigt men i kampen for tryghed skal vi ikke sætte os selv i fængsel ved at overvåge alle på ethvert sted for nogle år siden

en udvalgsrejse til england en forstad til london hvor jeg stiftede bekendtskab med cctv

meget interessant at komme ind og opleve hvordan man simpelt følge borgere fra gadehjørne til gadehjørne hvor det ene kamera tager over efter det andet

se cctv var de meget optaget af at de havde fundet en fyr som havde drukket på gaden ham fulgte de sådan så de kunne få fat

der overvåger dem der overvåger borgerne og der kom så ikke så meget svar

vi ønsker fortsat at værne om borgernes frihedsrettigheder vi mener ikke at der skal iværksættes statslig tv overvågning i landets storbyer de muligheder vi allerede har i dag

også gerne følge det her tæt og vi er meget opmærksomme på at vi skal sætte ind over for kriminelle

kriminelle frihed og overvågning

en ting jeg gerne vil føje til debatten i dag er

et levende folkestyre og vi forholder os løbende til situationen

fordi tingene går en vej på et tidspunkt betyder det ikke automatisk at tingene bliver ved med at gå en vej vi har faktisk mulighederne for i den her forsamling at liberalisere regler og ændre regler hvis det

det er vores ansvar og derfor synes jeg

jeg synes måske godt man kunne lægge i det citat der var fra mig selv

det bare er en uendelig udvikling

imod noget men sagen er jo den at den her sag har mulighed for at ændre på det hvis man vel at mærke vil og det er et ansvar vi skal huske

og derfor er de her drøftelser vigtige jeg har sådan set ikke så meget at føje til

gerne for besvarelse af de spørgsmål der måtte være men det vigtigste ærinde var sådan set at takke dansk folkeparti

end de næste par år hvor alt muligt kan ske nemlig nogle grundlæggende værdier om

nogle liberale grundsynspunkter om

det er jo hele tiden en balancegang

synes jeg også at de her debatter er så nødvendige og så vigtige

lidt en radikal syge i den sammenhæng

er dem i i venstre som mener at overvågning er en naturlig nødvendighed for at forsvare samfundet mod kriminalitet så er der dem der er

fordi det er man af princip

nødvendig i nogle situationer men hvor det så er retssikkerhedsgarantierne i den sammenhæng domstolenes involvering i de spørgsmål det som fru

overvågning af overvågeren som bliver de afgørende og den balance

det er godt at man brugte dem jeg forstår bare ikke hvorfor

er det ikke et stort paradoks at man på den ene side fastholder nogle regler som man på den anden side er nødt til at se bort fra for at kunne holde os trygge det er da ikke en holdbar situation

at i sidste ende kommer for eksempel

peter kofod poulsen i at vi skal efterstræbe enkle praktiske overholdelige regler men vi kan aldrig se bort fra den anden side livet skal leves

var inderlig imod overvågning også i kraft af at ministeren selv

har kaldt sig frihedsministeren så egentlig er mit spørgsmål

eller har ministeren altid ligget der i

er sket i skat og sådan nogle steder men det bliver jo blotlagt

drøftet og vi forholder os til det og ting bliver kontrolleret af uafhængige instanser for eksempel domstolene jeg mener at det danske folkestyre er langt bedre end det der

jeg erkender i en svær virkelighed at sådan noget som en efterretningstjeneste er nødvendigt jeg erkender

at det har givet enestående resultater i forhold til kriminalitetsbekæmpelse og jeg erkender at det for at bekæmpe det onde kan være nødvendigt nu bliver det helt patetisk at

i demokratisk sammenhæng

det har været det afgørende for mig og det er lidt som

og overvåge generelt det er jeg sådan set personligt imod jeg mener netop at den personlige frihed er vigtig i den sammenhæng at vi skal kunne bevæge os frit rundt så kan man diskutere hvad der konstituerer overvågning

diskussionen i forbindelse med det jeg kalder logning fordi jeg mener

jeg mener ikke at logning i sig selv i forhold til internettet udgør overvågning jeg mener at hvis en myndighed samler informationerne sammen

hvilket jeg er drønærgerlig over

i den her sammenhæng for vores land er truet vores tryghed er presset både indefra og udefra det er selvfølgelig en situation der skal håndteres det er vores indtryk at de regler vi har i dag ikke er holdbare i længden og på et tidspunkt vil de skulle laves om vi må jo så bare afvente hvornår folketinget er villig til at se på de regler og til at få taget dem op til revision i bestræbelsen på